danskerne har haft i de forløbne år

er mange butikker der har levet på de reserver og

ligger markant under det niveau der skal være for en rentabel forretning

er behov for at få stimuleret forbrugernes lyst til at bruge den opsparing

har været igennem de seneste år og der er spørgsmålet ganske kort

og endda gør det i en artikel i berlingske tidende den nittende oktober hvor det fremgår at hun har partiledelsens tilladelse til

bekræfter at regeringen forbereder et udspil til en omlægning af bilafgifterne

bilsalget i danmark altså skal man ud at købe bil i en tid hvor man ved at regeringen arbejder på en omlægning

det nok kun hvis man skal købe en meget

man så får lavet den omlægning så forbrugerne ved hvad de har

sige politisk

ikke regeringen vil tage afgiftsstigningerne helt af bordet

udskyde hvornår de rammer danskerne sådan at vi kan få tilliden op sådan at vi kan få danskerne til at bruge nogle af deres penge så vi kan få noget aktivitet i vores samfund

en gang imellem kan man jo som politiker være nødt til at kigge ud ad vinduet og forholde sig til den virkelighed der er der også selv om den kan stå lidt i vejen for hvad man har siddet og aftalt inde i

set spørge finansministeren om han tør åbne vinduet

og

på at man får de to milliard kroner i i kassen

sådan nogen indikation på hvornår

i kassen og ikke mindst er

når man har en forventning om at få to milliard kroner i kassen

også har en betydning for hvordan man kan indrette betalingsringen altså hvor

mål

se på aalborg portlands bundfradrag det vil blive en del af drøftelserne sagde

som regeringen ellers ønsker at hylde sig selv med i sit regeringsgrundlag for nu skal det jo stå sin helt konkrete prøve nu er det ikke nok med festtaler nu er det ikke nok med

når

er blevet pålagt aalborg portland

en virksomhed bliver pålagt en afgift og dermed bliver tvunget af en socialdemokratisk regering der ellers siger at man værner om arbejdspladserne til at flytte produktionen til udlandet fordi man ikke konkurrencemæssigt kan klare sig i danmark med en så stor afgift

pålægge produktionen yderligere afgifter man skulle måske gå en anden

om det overhovedet ikke har nogen betydning for finansministeren hvis en stor virksomhed med tre hundrede og halvtreds ansatte

påvirker det slet ikke finansministeren

en måde

en årrække

siger aalborg portland ligesom for første gang at man kan få et problem

har også skatteministeren været ude

det er en vigtig virksomhed

høre finansministeren om han kan forstå

men

er

en it

det ultimatum der var blevet givet til ansaldobreda

kom ind på hvordan og hvorledes de skulle håndtere ic4 togene det er vi jo nødt til at stole på som politikere og

socialdemokrater med den tyvende august var herre benny engelbrecht til stede og ved et møde den toogtyvende oktober senere samme år var både

herre benny engelbrecht til stede så det er jo ikke således at socialdemokraterne ikke har haft mulighed for at være med

så ikke enig i at det nærmer sig kremlologi at finde ud af hvornår et løfte er reelt

et kerneløfte og ikke kun en hensigt og det er vel sådan set reelt nok at efterlyse at statsministeren giver vælgerne vejledning i hvilke sproglige vendinger der viser om et løfte er reelt

er

her spørgsmål

regeringens

gennemfører man ikke nogen forbedringer af kommunernes økonomi der kommer ikke nogen løft og det vil vel sige at det

rigtigt konstateret at det løfte man gav om en vækst i kommunernes

er der ikke tale om i nogen forbindelse i forhold til to tusind og tolv der viderefører man i virkeligheden den gamle regerings økonomiske politik

er der en mulighed for men ingen sikkerhed for at finansministeren vil levere det løfte på en

i nærheden af det men man kan ikke rigtigt sige at det er det penge kommer til at gå til er konklusionen

at alt det vi fik at vide i valgkampen om

opnå bare

for

en

godt

når jeg kigger finanslovaftalen igennem

være ret centralt at få belyst når finansministeren taler om

er arbejdsudbudseffekten entydigt negativ altså er alle de tal og alle de konsekvenser medtaget i de beregninger for det fremgår på ingen måde af de aftaler der er

og det

at sikre at danmark ikke bliver vredet skævt

det påfaldende at det man kan fremhæve som noget særligt for yderområderne er en akuthelikopterordning som dansk

er en forsøgsordning som man fortsætter mens de ting som landdistrikterne skriger på for eksempel en fortsættelse af nedrivningspuljen altså konkrete penge der

de ting der virkelig gør en forskel der og som regeringen kunne have taget med for at vise at man mente tingene alvorligt er væk de er

de er nedprioriteret af regeringen giver det ikke et billede af at regeringen i virkeligheden med finanslovaftale ikke har levet op til sine tidligere

om at være en regering for hele danmark og også sikre folk der bor i yderområderne

inddrage de berørte interesseorganisationer overordnet kan jeg sige at der er et stort ressourceforbrug forbundet med produktion uddeling og bortskaffelse af reklametryksager det er dette ressourceforbrug som regeringen og enhedslisten ønsker at reducere via en afgift på reklametryksager

for alle danskere netop på grund af

miljøgevinsterne uanset indkomst regeringen er ikke ude på at begrænse mængden af reklamer og informationer til forbrugerne men regeringen vil meget gerne begrænse mængden af miljø og ressourcebelastende papirreklamer

der aldrig bliver læst afgiften vil anspore til at finde nye måder at komme i kontakt med forbrugerne på på den måde tilgodeser man to modsatrettede holdninger til hvilken effekt husstandsomdelte reklamer

og på den anden side argumentet om at husstandsomdelte reklamer medfører øgede informationer til forbrugerne om priser på dagligvarer hvorfor konkurrencen

analysere

reducere det

at aalborg portland

gælder

understøtter

til politiet fra toldkontrollen er der ikke noget sammenligningsgrundlag til tiden forud for aftalen om den permanente toldkontrol idet politiet og skat forud for aftalen i langt overvejende grad deltog i selve kontrolhandlingerne ved grænsestregen eller i umiddelbar nærhed deraf hvor tolderne selv foretog kontrollen sagerne blev dermed i umiddelbar tilknytning til kontrolhandlingerne overgivet til politiets videre

at det principielt må være meget enkelt og nemt

af ulovlige varer via menneskesmuglere og andre når vi taler om selve grænsen

tjekke ligesom andre lande gør hvad der kommer ind af ulovlige varer i et land så spørgsmålet går på

politiske holdninger eller er det af rent effektivitetsmæssige hensyn at regeringen mener

uklart men jeg synes måske skatteministeren sådan i sin desperation efter at svare på det her spørgsmål hælder mest til at

slut på

overholde når de gennemfører større projekter nemlig at lave en egentlig vvm proces

og sådan at man får stillet de informationer til rådighed som en vvm undersøgelse foreskriver i stedet for den undersøgelse som ministeren nævner og som jo så vil være defineret fuldstændig af regeringen selv

i

for

er

initiativer der

maj at man

at

arbejdsmarkedets parter

til jeg

spørgsmålet

psykiatrien

det lokale kendskab

det her er

i

horn hvor det

internationale indsats militære såvel som civile

den afghanske regering i stand til at påbegynde en statsopbygning at opbygge et talstærkt

politi og at forbedre en række serviceydelser

til at skabe sikkerhed og bidrager nu i stigende grad

varetage opgaven konkret

at den danske indsats blandt andet har bidraget til større bevægelsesfrihed for de civile i det område hvor vi er især

det drejer sig dels om den almene sikkerhed dels om adgang til veje og infrastruktur samt lokale markeder den øgede civile bevægelsesfrihed har også gjort det muligt for den lokale administration at begynde at fungere det fremgår endvidere at danske styrker har gennemført

god

kirkeministeren henviser til sverige

at

gør

at

det

eus høje repræsentant catherine ashton understregede da jeg talte med hende i sidste uge at en forøgelse af den danske udviklingsbistand ikke kun er en investering i at redde liv

det er også en investering i at redde europa skabe eksport vækst arbejdspladser i europa denne udtalelse er netop et udtryk for at et globalt engagement er en nødvendighed det bidrager

skabe fred og stabilitet og mindske flygtningestrømme så en stærk global indsats gør en forskel ude i verden men det gør søreme også en forskel i danmark jeg er stolt af at danmark går foran i dette arbejde og lægger pres på de øvrige lande

finanslov

også

for

at

i to

og nedsætter bistanden hvis landene

hvis der i et land er en naturkatastrofe eller store problemer som mindsker væksten

sammenhæng når det så er sagt er der nyere undersøgelser end dem professor paldam har udført herunder

af fns verdensinstitut for udviklingsøkonomisk forskning der netop har konkluderet at udviklingsbistand

derfor er jeg ikke enig i den konklusion der antydes af spørgeren

mange gode eksempler på gode resultater af danmarks udviklingssamarbejde

der kommer i skole der er mennesker der kommer ud af fattigdom derudover må man sige at udviklingsbistanden helt generelt ikke mindst i afrika har været med til at skabe det fundament for uddannelse sundhed og infrastruktur der nu medvirker til at landene oplever høje

derfor udviklingsbistanden bidrager til modtagerlandenes vækst

er det grundlæggende i mit spørgsmål jeg ved jo godt at det ikke har været

en forsker at lave fyrre års forskning baseret på forskellige perioder i et land som danmark når vi har forskellige regeringer

men jeg vil gerne endnu en gang spørge ministeren om om ikke man

er så forhippet på at give de her mange milliarder væk

konsekvenserne af at give pengene væk bliver de brugt på den bedst mulige måde

overflødige

naturligvis er gavnligt og ganske vigtigt